i dag er der følgende anmeldelser

til uddannelsen

forespørgsel nummer f fem og tyve titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

med l en hundrede og fire og tres fortsætter vi udmøntningen af en aftale som

formålet med lovforslaget er at etablere et nyt stærkt

tilsyn forsyningstilsynet som det kommer til at hedde

stor tilfredshed læse i høringssvarene at der er bred opbakning

at nævne jeg tænker på

dansk energi foreningen af rådgivende ingeniører og ørsted

formålsparagraffen for det nye forsyningstilsynet er mere forbrugerrettet

med interesse og for os er det meget vigtigt at lave priser

er en vigtig faktor og

det er derfor en overvejelse værd

at komme et spadestik dybere

en del af udmøntningen af en aftale som

radikale venstre socialdemokraterne og

at det nuværende energitilsynet skal ændre

vi har nu især hæftet os ved at indholdet i det som det nye tilsyn skal foretage sig

bestemt er et skridt i den rigtige retning at

skal foretage flere analyser og være med til at udvikle

forsyningsområdet i en bedre dialog med ministeriet så man på den måde kan være med til

at udvikle den danske forsyningssektor til gavn for alle parter

efter at jeg har læst både lovforslaget

der ikke er noget negativt at sige om

jeg skal ikke gentage hvad lovforslaget

jo er rammerne for et nyt forsyningstilsyn der erstatter energitilsynet

er jo så en udmøntning af den ellers meget brede aftale vi havde lavet den fjerde

et stærkt forsyningstilsyn støttet af radikale venstre

forsyningstilsynet

jo så en del af en aftale hvor enhedslisten

så giver man tilsynet en separat lov og man tydeliggør at det ikke kun elforsyning tidligere lå det under elforsyningsloven hvilket var lidt

som vi kan se frem til fremover den grønne omstilling nævnes som en

af de ting som tilsynet skal arbejde for dog kun som et ligestillet punkt

det ikke underminerer uafhængigheden på den negative side

uafhængig bestyrelse hvor forsyningstilsynet kun vil have en uafhængig direktør formuleringen omkring grøn omstilling hvor der står omkostningseffektiv grøn omstilling kan lige så vel være en hindring som et incitament for udbygning

samme niveau som andre punkter omkring høringssvarene

synes jeg at det er interessant at der blandt andet er et høringssvar dansk energi som ønsker en mere visionær formålsbestemmelse det kunne være fokus på dialog med forbrugere og branche udvikling innovation samt understøttelse af markedet og nødvendige investeringer drevet af den grønne omstilling til langsigtet gavn for forbrugere og samfundet

man godt i udvalgsbehandlingen kunne drøfte

jeg synes også at det kunne være væsentligt at drøfte i hvilket omfang forbrugere vil blive hørt fremadrettet i forhold til det

det gode ordførere har før mig jo gjort rigtig fint rede for lovforslagets indhold

lige at komme med nogle lidt mere generelle

i høj grad af små naturlige monopoler hvor forbrugerne reelt set ikke har et valg når det kommer til at beslutte hvor de vil have deres varme deres el eller deres gas fra det betyder at forsyningsselskaberne så reelt ikke har noget

effektivisere og innovere og at forbrugerne

meget svært ved at gennemskue prisniveauer og om kvaliteten af deres leverance er god nok derfor er det jo lige præcis også at det er meget vigtigt at vi fra politisk side regulerer disse naturlige monopoler så vi sikrer at

bevislige effektiviseringspotentiale som er i sektoren forløses til gavn for forbrugerne i form af lavere priser hvor stort det her effektiviseringspotentiale

kan vi jo så diskutere og vi kan også diskutere hvordan man bedst muligt regulerer sektoren

ikke diskutere at vi er nødt til

et vågent øje med om den regulering vi nu engang laver også virker ellers kan vi ikke efterfølgende reagere politisk

eller det viser sig at den regulering vi har påført

bureaukratisk monster som kun bidrager til beskæftigelse af akademiske medarbejdere

så vil jeg sige at jeg som

forsyningsordfører

helt generelt flere uvildige input til hvordan vi fra politisk side rent faktisk så regulerer forsyningssektoren mest optimalt

måske være hensigtsmæssigt med en forskningsinstitution en tænketank eller noget tilsvarende der helt uvildigt

kunne komme med bud på

naturlige monopoler reguleres bedst muligt

godt at vi nu får får styrket tilsynet med forsyningssektoren så vi jo netop bedre

reagere på de uhensigtsmæssigheder som helt naturligt

at få leveret sin el og gas

frit vælge om man vil handle ind i et andet

om det korrekte i det

jeg er fuldstændig enig med med spørgeren

men der er jo kan man sige og som spørgeren også selv konstaterer i sine bemærkninger

hovedformålet med det her lovforslag er jo at etablere et nyt forsyningstilsyn og og det kan

set være en god idé

flere af høringssvarene at det her forslag vil skabe mindre uafhængighed

ved at bygge et meget komplekst energisystem for øjeblikket med flere og flere

i det her system og derfor er det ærgerligt synes

og skabe mindre uafhængighed og mindre kompetence det støttes af branchen

og som flere ordførere har gennemgået så

hvor meget grøn omstilling skulle fylde og det er jo ikke nogen hemmelighed at det var en af de ting der var vigtige for blandt andet radikale venstre men også for flere af de

med at det stod meget klart i aftalen at grøn omstilling er en opgave

at der kan være flere hensyn at at man skal sikre

at systemerne spiller sammen det er jo også derfor man ikke altid skal vælge den billigste model selv om man er

så jeg synes egentlig det er en rigtig fin balance der skal være styr på pengene men der skal også være et meget klart fokus på grøn

lovforslag en hundrede og fire og tres

hundrede og fire og tres ændres organiseringen af

tilsynet så forsyningstilsynet vil blive ledet af en uafhængig direktør og lovforslaget

at det vigtigste i det her er at forsyningstilsynet skal varetage forbrugernes interesser på el gas og varmeområdet ved at arbejde for en høj effektivitet lave priser

sådan at tilsynet indgår i en tættere dialog med branchen forbrugerorganisationer

om deres arbejde og så kan der jo nedsættes et

forsyningstilsynet kan diskutere relevante

ministeriet om udvikling af sektoren og tilsynet forpligtes inden for rammerne

meget vigtigt og så skal tilsynets viden

inddrages når der lægges spor for forsyningssektoren

tak for det formand og tak til ordførerne for den positive opbakning til lovforslaget forsyningssektoren har stor betydning for almindelige danskeres økonomi en gennemsnitlig husstand bruger hvert år syvogtredivetusind kroner på forsyningsydelser samtidig er forsyningssektoren en af hjørnestenene i den grønne omstilling og udviklingen mod en mere cirkulær økonomi som politikere har vi derfor et ansvar for at sikre at forbrugerne ikke betaler unødig meget for deres forsyning og vi har et ansvar for at sikre at man i forsyningssektoren indretter

forfølger effektive grønne og innovative løsninger en forudsætning for at vi kan have en effektiv forsyningssektor der leverer ydelser af høj kvalitet til forbrugerne er et stærkt og effektivt tilsyn derfor indgik regeringen sammen med det radikale venstre socialdemokratiet og sf i efteråret to tusind og sytten en aftale om at tilsynet med el gas og varmesektoren skal styrkes med lovforslaget etablerer vi et nyt stærkt forsyningstilsyn der skal overtage det nuværende energitilsyns ansvar for el gas og varmesektoren forsyningstilsynet får en væsentlig rolle som forbrugernes vagthund og skal arbejde for høj effektivitet lave priser en sikker og stabil forsyning og en effektiv grøn omstilling

for at styrke tilsynets beslutningsdygtighed og ruste tilsynet til de øgede opgaver de gradvis har fået blandt andet med at sikre et effektivt indre marked for el og gas i eu samtidig etablerer vi rammerne for at forsyningstilsynet indgår i en tæt dialog med branchen og forbrugerorganisationerne om deres arbejde og udviklingen af sektoren det gør blandt andet ved at der nedsættes et kontaktudvalg som forsyningstilsynet kan diskutere relevante problemstillinger med branchen og forbrugerne skal høres når vi sår frøene til fremtidens

og har en naturlig tæt kontakt til virksomhederne tilsynet har derfor en unik indsigt i hvordan reguleringen fungerer i praksis og kan bidrage med værdifuld viden hvis der er regler der ikke fungerer efter hensigten derfor fastsætter vi desuden klare rammer for at forsyningstilsynet løbende analyserer

det skal sikre at tilsynets viden inddrages når vi lægger sporene for forsyningssektoren fremadrettet og det skal samtidig øge gennemsigtigheden

i sektoren og dermed skabe de bedst mulige betingelser for at investere i sektoren så selskaberne hele tiden kan forny og udvikle sig for udviklingen i forsyningssektoren går stærkt løsninger som er konkurrencedygtige og hensigtsmæssige i dag kan være udkonkurreret af nye løsninger og nye forretningsmodeller i morgen den teknologiske udvikling digitaliseringen og automatiseringen skaber nye muligheder på tværs af alle sektorer også forsyningssektoren det stiller nye krav til den måde vi tænker regulering på regeringen og partierne bag aftalen er derfor enige om at der på sigt skal arbejdes for øget rammelovgivning af forsyningssektoren og at tilsynet skal have et større ansvar for at implementere de tekniske regler på området inden for en lovfastsat politisk ramme det skal sikre smidighed i reguleringen så reglerne hurtigt kan tilpasses

på en længere rejse vi vil også fremadrettet set på hvordan tilsynet kan styrkes hvordan reguleringen kan gøres mere smidig og hvordan vi

kan ruste os til en fremtid der rummer mange muligheder på forsyningsområdet

og selskaber jeg anser den her øvelse for at være en del af hjørnestenen i forhold til at forny og fremtidssikre forsyningssektoren til gavn for forbrugerne derfor vil jeg også afslutningsvis

l en hundrede og fem og tres

er et teknisk meget tungt lovforslag hvor

blandes sammen vi taler i lovforslaget både om

en eu regulering om systemdrift og systemplanlægning af elnettet og så har vi også lige taget lidt med om øget kontrol af energispareordningen samt rollefordeling i forhold til håndtering af elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet det gør at man skal holde tungen meget lige i munden når vi behandler det ligesom det er meget vigtigt at

ned i høringssvarene som jo er ganske omfattende

vidner om at det er et lovforslag som er vigtigt for branchen og om at det er vigtige tekniske ændringer for aktørerne i elmarkedet

vi har i høringssvarene især bidt mærke i at det fra flere sider pointeres

at fastsætte niveauet for forsyningssikkerheden jeg synes ikke ministeren helt svarer på det i høringsnotatet så det skal fokus på i det videre arbejde hvordan påtænker ministeren at niveauet for vores forsyningssikkerhed skal fastsættes

side søge at få uddybet i den videre udvalgsbehandling

blandede bolsjer af vidt forskellige ting inden for energiområdet så langt er vi i hvert fald

statslig virksomhed der fastsætter

lovforslaget her op til at ansvaret

i folketinget alt andet lige synes vi det er godt at det her bliver et politisk spørgsmål

det er jo sådan at når vi udskifter vores produktionsapparat af elektricitet fra at have været baseret på på fossile brændsler

er afhængig af hvordan vinden blæser

skal strømmen bruges i samme øjeblik den produceres

det blæser eller at solen skinner lige på det tidspunkt hvor danskerne bruger mest strøm så det er faktisk et aspekt som vi fra dansk folkepartis side har problematiseret igennem nogle år nemlig at

stigende grad udfaser de gamle værker hvor man kunne styre elproduktionen

producerer mindre når det er vindstille og

df problematiseret i nogle år hvor vi netop har gjort opmærksom på

os på at vores nabolande så

når jeg har fremført det synspunkt igennem årene så har folk grinet lidt og ikke taget

har masser af kapacitet så de vil bare sælge os noget strøm når vi har brug for det

vores nabolande som tyskland og sverige

har dermed ikke bare lige en overskudskapacitet de kan sælge løs af til danmark

vi se frem til flere og flere afbrydelser fremover på grund af det her problem som jeg har nævnt og derfor synes vi

et politisk ansvar for

vores elforsyningssikkerhed så man kan få en politisk diskussion af hvad der er et acceptabelt niveau

i danmark har vænnet os til at der altid er strøm i stikkontakten det er bare ikke nogen selvfølge fremover og det er man heller ikke vant til

i vore nabolande så

godt at der bliver placeret et politisk ansvar med lovforslaget her de andre elementer i lovforslaget har

skal foretage den direkte måling af strøm hos

få forbrugere der er tilsluttet direkte til transmissionsnettet det drejer sig kun om fem og tyve elforbrugere

også et element om at energiselskaberne fremover får pligt til

samkøre oplysninger om realiserede energibesparelser så man kan sikre

energibesparelser ikke tælles dobbelt altså at der ikke

at der dermed uddeles støtte i flere omgange uberettiget

men med de bemærkninger skal jeg sige at vi i dansk folkeparti er positive over for for lovforslagets indhold og

det skal løses men

ministeren tænkte niveauet for

at det er et område vi skal have meget stort fokus på jeg ser så ikke så negativt

i i landet jeg synes netop at vores dygtige virksomheder

i stand til at udvikle en teknologi der gør

og det tror jeg også hele folketinget er enige om

der vil være en markant forøgelse i forhold til det nuværende niveau

kommer til at kunne leve af i danmark

eksportere den

forsyningssikkerhed i forhold til l en hundrede og fem og tres

er er der jo sagt meget om det allerede det er en aftale der følger op på elreguleringsudvalgets anbefalinger energiaftalen fra to tusind og tolv energispareaftalen fra to tusind og seksten og forsyningsstrategien hvor vi styrker elforsyningssikkerheden som vi

formålet med med lovforslaget er jo at styrke rammerne for overvågning af elforsyningssikkerhed

at fastsætte niveauet for elforsyningssikkerhed

klare regler for sikring af kapaciteten herved sikres et fortsat højt niveau

elforsyningssikkerhed og et styrket grundlag for politiske og administrative beslutninger vedrørende udviklingen

forsyningssikkerheden vi synes det er

have en høj forsyningssikkerhed og vi bliver jo påvirket af at markedet træffer andre beslutninger når der i danmark er en tendens til at man

store datacentre med et enormt elforbrug så er det faktisk en udvikling som er markant anderledes end hvis vi bare ser en udvikling hvor der er nogle bysamfund forskellige steder i landet som vokser og andre der skrumper

nogle virksomheder som som ændrer deres produktion eller lukker

indimellem er et stålvalseværk der lukker ned

elinfrastruktur vi samlet har men når man ser de her datacentre som lige pludselig popper

og det må vi håndtere men på den anden side skal vi også håndtere en forsyningssikkerhed og det er der vi skal sikre at vi har en elproduktion i danmark som kan imødekomme ønsket

en stærk styring af det så vi kan sikre at der

som er afhængige af det i lovforslaget her lægges der op til at der kommer en årlig redegørelse og det er rigtig fint

at der kunne være nogle store elforbrugere som som er

vej til at etablere sig i danmark og vi kunne måske også

få inddraget hvad det er der er fornuftigt at udbygge med nye kabler det her er jo også et spørgsmål om at

i den vestlige del af danmark og et øget forbrug i den østlige del det kunne være godt hvis der var lidt mere elproduktion med vedvarende energi

den østlige del for at sikre

sådan et projekt som viking link som som smutter igennem kan man vel sige

en investering som bliver betalt af samtlige elforbrugere

kører på i øjeblikket hvor der slet ikke er nogen politisk kontrol med den slags store investeringer som forbrugerne kommer til at betale for

der i høj grad er brug for styring og det kan

at det her lovforslag sikrer

dansk folkepartis ordfører var inde på at at der måske kommer flere

strømafbrydelser i fremtiden på grund af den øgede mængde af vedvarende energi det kan ikke udelukkes men det kommer jo blandt andet

energiproduktionen så det ikke bare er markedet der pisker derudad for hvis vindmøller så er billigst at sætte op

det ville være fornuftigt at vi laver en planlægning og støttesystemer sådan at vi kan få

tyve procent el fra solceller i vores energimiks og så ville det være nemmere med lidt biomasse hele tiden

der er jo andre aktører der tager beslutninger hele tiden det er ikke folketinget der har besluttet at flere kulkraftværker skal udfases det er ørsted selv der har sagt at de udfaser noget i

og tre og tyve og så bliver der nok brændt noget biomasse af på nogle af de værker men vi ser jo ind i noget hvor andre end folketinget tager beslutninger og hvor den her forsyningssikkerhed bliver udfordret af at der er andre aktører der tager beslutninger

noget som markedskræfterne skal finde ud af og

op i et hjørne eller om vi skal have noget reservekapacitet med

oliebaserede værker som som kan sættes i gang

vi er udfordret af de hvad

har vi en meget meget høj grad af forsyningssikkerhed og det er også ret afgørende for forbrugerne at

tillid til at der er strøm i stikkontakterne når de har brug for det det er også et vigtigt argument når energikrævende virksomheder vælger at placere enten hele

med de mange datacentre

derfor er det også vigtigt at vi har et tilsyn med netop forsyningssikkerheden så vi også fremadrettet kan garantere virksomheder og forbrugere at de har den energi der skal til vi skal så dog vil jeg sige passe på at vi ikke går længere end hvad der er højst nødvendigt når der er en teknologisk udvikling og teknologiske investeringer der i sig selv sikrer et meget højt niveau af forsyningssikkerhed så må vi jo diskutere om den måde vi hidtil har indrettet systemet på

er den mest optimale der er i hvert fald for mig at se ikke nogen grund til både

som flere ordførere har sagt har vi her at gøre med

lovforslag og det meste af det er jo sådan set fint

den ene er at ministeren i det her lovforslag gives beføjelse til at beslutte forsyningssikkerheden altså at at det bliver

en simpel sag for ministeren selv at

og beslutte hvad den her forsyningssikkerhed skal være flere ordførere har sagt at

ting vi i danmark har verdens højeste forsyningssikkerhed ja men spørgsmålet er om det egentlig er smart fremover det jeg godt kunne tænke mig

debat om hvordan forsyningssikkerheden egentlig bør være

for eksempel er der mange virksomheder som vil kunne have glæde af at sige

faktisk kan være uden strøm i nogle bestemte perioder eller den slags ting

at der er forbrugere eller forbrugergrupper der kunne ønske at have den slags dynamik at arbejde med så jeg synes faktisk det være fint hvis vi tog en politisk samtale om på hvilket niveau forsyningssikkerheden

den anden ting er at jeg jo blev bekymret da jeg læste artiklen fra danmarks vindmølleforening i går

jeg i gang med at stille nogle spørgsmål skriftligt til ministeren men i den her artikel

påstå det er for eksempel

en analyse fra sidste år fastslår energinet at det danske elsystem ikke længere har behov for de såkaldte tvangskørsler af kraftværker

også fra samme artikel forslaget er præcis det modsatte det er fordyrende unødvendig og konkurrenceforvridende statsstøtte til de centrale danske kraftværker det er i strid med eus konkurrenceregler og

at man i den her pakke i det her lovforslag

skabe udbud som er unødvendige når man ser på

til systemet som faktisk er helt unødvendige

alle ordførere indtil da havde glædet sig over at vi har en så høj forsyningssikkerhed i danmark og

sammenhængen med prisen spørgsmålet er om vi nu ligger på så højt et niveau at det er et unødvendigt højt niveau altså så vidt jeg husker er niveauet

en ledning der bliver klippet over eller den slags lokale hændelser det kan godt være at vi i fremtiden i vores mere ustabile energisystem som det trods alt er med mange forskellige flere teknologier skal gå aktivt ind og se på hvad det er for en kvalitet vi gerne vil have mange forbrugere vil måske synes at det ikke gør noget med med tre afbrydelser om året i stedet for en hvert andet år

på hvilket niveau vi skal ligge

er det bare ministeren der beslutter det og så

tak tak for ordførertalen jeg er virkelig glad for at herre christian poll som

energiordfører for alternativet er begyndt at kommunikere åbent og ærligt om alternativets politik på netop energiområdet vi har også tidligere på ugen set et energiudspil fra alternativet eller hvad det nu hedder

om alternativet tidligere har været en lille smule tilbageholdende med at fortælle hvad

deres energipolitik som sådan har skullet indeholde

meget glad for at ordføreren bringer emnet om om unødvendige udbud

rigtig fint men

så sige at jeg er meget bekymret

christian polls udmeldinger om at skal have lavere forsyningssikkerhed

nævne vores energiudspil det er jeg jo meget stolt af og jeg er klar over at det er meget vidtrækkende forslag vi har langt hen ad vejen men det er også nødvendige forslag

klimakrisen i møde med hensyn til forsyningssikkerheden

at vi får en en åben debat

en synlig debat en demokratisk debat om

og så skal vi have en debat om

ligge er det på transmissionsniveau er det på distributionsniveau

der kan arbejde med en dynamik eller er det borgere og

på den måde kan vi jo arbejde meget bredere

mener jeg ikke jeg har sagt det jeg har sagt er at vi skal have en åben debat om hvorvidt den skal være lavere og i så fald

lavere den skal være eller på hvilke

kigger på vores energisystem fremadrettet er

indtil nu er det erhvervslivet der

deres forbrug og det vil sige at

kan sige jamen jeg har ikke behov for strøm hele tiden så kan et energiselskab jo betale for at en masse forbrugere siger

ikke have strøm hele tiden hvis det er det eller man kunne lave noget hvor man giver en aktør lov til at slukke kummefryseren og køleskabet et bestemt antal timer

tak for de uddybende eksempler

jeg synes de var rigtig gode jeg manglede dem selv lige før men det er jo for eksempel den type dynamik at man som forbruger vil kunne vælge og sige

jeg for eksempel ikke har strøm om natten

om om det er ministeren der skal have beføjelser til

og der er jeg afgjort for at det bliver en politisk debat en ordentlig politisk debat om

både dansk folkeparti og liberal alliance i forhold til at man bør diskutere om forsyningssikkerheden skal være ni og halvfems

så

men det pudsige er at det er alternativet

høj grad af ve samtidig med at vi har

høj grad

er det seriøst at det er alternativet som ønsker at diskutere om vi af økonomiske årsager

det jeg foreslår er at vi tager den det åbne i stedet for at det bare bliver den til enhver tid siddende minister som kan vælge at sige nå nu vil jeg lige skrue forsyningssikkerheden ned til ni og halvfems

fordi det passer mig der vil jeg godt have at det er en politisk beslutning med en forudgående politisk debat om

helt fantastisk mærkeligt at høre alternativets ordfører

skal diskutere hvor meget vi kan sænke forsyningssikkerheden jeg synes virkelig at ordføreren

som vil diskutere

række muligheder som er ved at blive udviklet og afprøvet i

som netop kan give det her intelligente net som herre thomas danielsen også nævner

den dynamik som jeg godt vil løfte

på et højere niveau så vi forholder os til den politisk her sådan at det ikke bare bliver ministeren der uden at vi andre opdager det beslutter nå men nu lemper

noget andet så det jeg efterlyser er blot at vi

tror ikke man kan tale om en

imod at komme deropad og i danmark ligger vi

gå lidt længere ned altså

vi har vist at det er muligt at putte meget store mængder vedvarende energi ind i vores systemer vi har vist at det er muligt at opretholde en moderne livsstil hvor man faktisk kan stole på at der også at strøm i stikkontakten selv om der ikke er vind derude

vindmøllerne står og det er ikke mindst den sammenhæng at vi både har kunnet tage et klimaansvar

grøn omstilling af vores energiforsyning at vi efterhånden har

vist at nu er det den billigste energiform det er vindenergi og så samtidig har kunnet opretholde en høj forsyningssikkerhed

jeg også er en lille smule forvirret over

alternativets position at vi skulle ønske os en lavere forsyningssikkerhed for mig

det aldrig være diskussionen og jeg tror faktisk det er rigtigt som venstres ordfører siger at vi kan risikere at sætte hele den folkelige opbakning over styr hvis vi begynder at sige at vi så

vi taber befolkningen og der mener jeg at idealismen går langt langt forbi

det vigtigste nemlig at vi får tingene til at ske i virkelighedens verden

vi ikke bare sidder og taler men får tingene til at ske

hvordan vi kan få et forbrug og en produktion der matcher hinanden bedre

blæser og vindmøllerne kører at det så også er der man måske har et større aftræk på elektriciteten det er for eksempel ved at få det ned i varmepumper få det ind i vores varmesystemer det er ved at få det over i elbilerne det er ved at kunne lagre det

give forbrugerne nogle incitamenter til at bruge strømmen på de rigtige tidspunkter det er én diskussion

alle sammen enige om at vi vil prøve at gå videre i den retning

testområde i danmark hvor man faktisk virkelig rykkede på det her

skal være strøm i stikkontakten og ja det skal der spørgsmålet er så

an på udenlandske forbindelser vil vi løbe an på at det kan vi få andre steder fra i europa at vi kan få vandkraft fra norge eller at vi kan få strøm andre steder fra

strøm i stikkontakten eller ej det handler

hvis vi vælger en dansk model hvor der for eksempel står nogle decentrale kraftværker som kan sættes i kraft så kan det blive en lille smule dyrere

når vi står med et rusland lige nu som opfører sig som de gør

vil have en nord stream ledning ind i europa

vil jeg da hellere betale en lille smule mere for at vi har nogle

er det jo på baggrund af en energiaftale hvor vi har taget den her diskussion

vi jo blandt andet diskussionen om hvad for et af de to systemer vi skal løbe an på det synes vi i radikale venstre er vigtigt

en eller to udbydere der kan skrue prisen meget højt op for forbrugeren der vil vi gerne have at energinet kan spille en rolle og styre det både på klimaprofil på monopolstilling op

det ender med at koste ude hos den enkelte forbruger så vi

klogere mennesker end mig der har hjulpet mig med

og derfor vil jeg sige at ja jeg er fuldstændig enig i at det

at diskutere balancen mellem at lagre energi i danmark og at udveksle med udlandsforbindelser det er de teknologiske løsninger

at det bare er ministeren som

det er jo det der står i lovforslaget i dag

vælge at sige

skal være og hvor de politiske beslutninger i virkeligheden

det kan også vise sig at være en mere teknisk beføjelse vi giver her og at den politiske ligger i en lang række af de beslutninger vi tager i for

det

område og kan også ses

lidt uoverskueligt men hvis man sådan

hvor mange der kan huske

skulle det også gerne være fremover derfor ligger der jo en teknologisk udvikling

skal fange det op og som gør at

så får en en elforsyningssikkerhed som

årlige redegørelse om elforsyningssikkerheden

lovforslaget jo sikre en mere hensigtsmæssig rollefordeling i forhold til håndtering

at ansvaret for måling af el hos elforbrugerne direkte koblet på transmissionsnettet

transmissionsnettet fra energinet til virksomhederne

det der foreslås her er jo også at

der bemyndiges til at

gå ind og få lavet en redegørelse på det her område

er af den opfattelse at lovforslaget

vores elforsyningssikkerhed der bliver af den højeste karat

i danmark men også ude i verden jeg tror på at vi på den lange bane netop med masser af ve produktion og i øvrigt sol og så videre

regeringen er glad for at kunne præsentere dette lovforslag der er med til at realisere regeringens planer om fremtidens forsyning som skal komme borgere og virksomheder til gavn jeg håber at vi kan få et godt samarbejde om dette og kommende lovforslag for forsyningssektoren lovforslaget udmønter elreguleringsudvalgets anbefalinger

det er derfor en væsentlig del af lovforslaget at der er fokus på disse omkostninger i form af krav om forbedret afrapportering og fokus på at markedsbaserede

metoder skal fremmes ved sikring

det skal sikre en mere hensigtsmæssig rollefordeling i forhold til håndteringen af disse kunder endelig indeholder lovforslaget ændringer som følge af forordninger om eu netregler om systemdrift og systemplanlægning der er tale om en oprydning i de danske bestemmelser i elforsyningsloven der nu reguleres af de tilsvarende eu netregler de skal derfor ophæves eller justeres jeg er samlet set glad for lovforslaget

har fået lejlighed til at drøfte det meget væsentlige spørgsmål om hvordan vi bedst sikrer elforsyningssikkerheden

der har jo været lidt debat og det var vist mig der fik den startet så derfor er den også relevant lige at tage her

jeg vil sige at jeg vil gøre alt hvad der står i min magt for

er helt enig med den socialdemokratiske ordfører i at

meget meget vigtigt det er lige så vigtigt kan man sige som hvor

men ministeren sagde også i sin tale at der var fokus på omkostninger

man kan spare en milliard kroner om året på at skrue

politisk beslutning giver jo anledning til at vi får en politisk debat for det bliver en politiker der kommer til at afgøre

forsyningsniveauet skal være jeg kan bare sige at det er regeringens ambition at vi ikke skal gå

eller om man har en ambition om at den skal højere

et lovforslag som vil give flere bemyndigelser til ministeren så

være rart at vide hvad det er for et ambitionsniveau ministeren

må man sige at forsyningssikkerhed jo koster noget

set med til at gøre at vores elforsyning

man prioriterer en høj forsyningssikkerhed så kan der være noget smart grid som man kan indføre

som kan være en billig måde

så er det jo det man skal prioritere i sine investeringer

meget meget høj forsyningssikkerhed vi går ikke på kompromis med forsyningssikkerheden det kræver nationale initiativer men det kræver jo også at vi er godt koblet op

omkringliggende lande hele udviklingen af eus energiunion har jo også til formål at sikre en høj forsyningssikkerhed i eu

det blev jeg ikke klogere af

og jeg godt tænke mig

hensyn til viking link om om ministeren betragter det som værende en god investering

bliver givet uldne svar her jeg har svaret meget præcist at vi

meget meget høj forsyningssikkerhed og at det niveau vi ligger på for nuværende skal vi ikke gå på kompromis med så vil jeg sige i forhold til

mig ind for at spørge har ministeren mere eller mindre direkte svaret på

ministerens syn på alternativets ordførers tale om at det

var så smart at have en så høj elforsyningssikkerhed

på linje med spørgeren jeg er lodret uenig med alternativets ordfører i det spørgsmål for regeringen

tak for svaret det var meget præcist og direkte og det

hvis lovforslaget gennemføres

ministeren får en bemyndigelse til at

min opfattelse selvfølgelig inddrage de partier

jeg foreslår at lovforslaget henvises til energi forsynings og klimaudvalget hvis

også l en hundrede og seks og tres

allerede er med i og som vi naturligvis som udgangspunkt støtter op om formålet med lovforslaget er at udmønte en beslutning om at afholde et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på

i egen forbrugsinstallation det vil sige de små anlæg aftalen kom i stand på det energiforligskredsmøde der var i september to tusind og sytten og hvor energiforligskredspartierne blev enige om at midlerne fra to tusind og sytten i solcellepuljen i stedet skulle anvendes til et udbud

det var ud fra at vi vurderede at der kunne blive opsat flere solceller med den udbudsmodel

pulje til udbud altså ud fra et hensyn om at vi kunne få mere for pengene

fra høringssvarene har vi bemærket at dansk industri opfordrer til at gennemføre udbuddene med et variabelt pristillæg det jo teknisk i stedet for et fastpristillæg

som regeringen foretrækker vi mener at dansk industri faktisk har en rigtig god pointe

dansk industri giver et variabelt pristillæg netop mere vedvarende energi for pengene og lavere omkostninger for staten og det synes vi jo

lovforslaget her

den såkaldte solcellepulje fra to tusind og sytten bliver konverteret til et

hvor man sørger for at sikre

den lavest mulige støtte så man kan man sige får mest mulig solcelleenergi for de penge som man har besluttet at afsætte til at støtte med det er jo sådan at det er en aftale som næsten alle folketingets partier er en del af også dansk folkeparti

i den her sammenhæng og

en aftale som blev lavet tilbage i september om at konvertere solcellepuljen til et udbud som

for dansk folkeparti ser det jo sådan ud at vi foretrækker at vi får afviklet støtten til vedvarende energi hurtigst muligt altså så snart det kan lade sig gøre

vedvarende energi kan stå på egne ben og dermed på markedsvilkår

i direkte konkurrence med fossil energi

vil vi jo selvfølgelig gerne have at de penge som bliver afsat til at støtte den vedvarende energi med

forskellige aktører der ønsker at opsætte solceller eller vindmøller

lavest mulige støttesats

støtten til vedvarende energi

et meget højt støttebeløb sammenlignet med andre former for vedvarende energi sådan som herre

der er så det ved biogas at man også på den måde løser et affaldsproblem hvor man får håndteret noget affald derfor

det har vi ikke tænkt os at gøre på nuværende tidspunkt men vi ser meget gerne at vi kan begrænse

bliver undersøgt nærmere om det er muligt på længere sigt at gøre støtten

l en hundrede og seks og tres er vi nået til og med

udmønter vi så beslutningen om at der skal holdes et udbud af pristillæg for elektricitet fra solceller med en effekt på under en

det er en udmøntning af en aftale fra energiforligskredsen af seksogtyvende september to tusind

støtter det her lovforslag som gør det muligt at vi får mere solcelleenergi

i vores samlede energimiks så det er altså vigtigt

at de kan være med i en eller anden udvikling i danmark hvor vi får opprioriteret solcellerne

dansk solcelleforening der gør opmærksom på at den her lov godt kunne blive udmøntet på en måde med et udbud sådan at vi ville komme til at se en række anlæg på en

som vinder hele udbuddet og at det kun er én aktør der får stillet det hele

det er hensigtsmæssigt

er i lovforslaget lagt vægt på at man vil have færrest mulige regler

ganske få anlæg der bliver stillet

ret stort vi har jo større anlæg stående i danmark

er en vis sandsynlighed for at det her kun er ét anlæg vi er nødt til at komme frem til at finde måder på hvordan vi kan få

op på landjorden vi er nødt til at komme frem til at der bliver flere bygningsintegrerede solceller vi kan så se i

ministeren gør opmærksom på at de bygningsintegrerede solceller kan blive fremmet via eudp

set et kæmpe potentiale i danmark med de bygningsintegrerede solceller fordi vi har nogle aktører som udvikler dem og vi har i danmark en stærk tradition for at arkitekter tegner fremtidens byggeri

nogle producenter som som producerer vinduer og deslige

vi står måske over for at det lige er ved at bryde igennem

sikret den del af udviklingen

meget store solcelleanlæg op

jeg synes også det er ærgerligt at vi ikke er kommet frem til at at få effektueret at solceller i høj grad kommer op i boligforeninger det var jo en opgave som lå

hvor der var blevet lavet en aftale om hvordan man skulle

ikke nåede at blive gennemført det er altså vigtigt at den vedvarende energi er en folkelig sag og det er den jo hvis vi i højere grad får udnyttet vores tagflader der er indimellem nogle som

det nu det rigtige at bruge landbrugsjord til at sætte solceller op på det er jo én måde at bruge jorden på og det er en mere effektiv måde end en hvilken som helst afgrøde men

også at få fremmet at vi får solceller på tagene at vi får de bygningsintegrerede solceller og der ligger en kæmpe opgave i at få sikret det i det næste energiforlig så når nu

ministeren er i gang med at forberede et eller andet som jo kommer her i foråret eller inden sommer eller er det efter påske så synes jeg det er væsentligt at ministeren prioriterer at der sker en fortsat solcelleudbygning i danmark

kan være en stabilitet omkring udviklingen så de selskaber der er aktive har noget at lave hvert år så man ikke skal have det her stop

landvindmøller og solceller konkurrere på lige vilkår og dermed levere mest mulig grøn energi

en aftale vi i liberal alliance er rigtig glade for for vi har i mange år kæmpet for at

os væk fra den her planøkonomiske og teknologispecifikke statsstøttede grønne omstilling til en væsentlig

fra september sidste år jo et meget

er det fordi der ikke kunne findes fuldstændig fælles fodslag om at lægge solcellepuljen ind under den samlede

og nitten det mener jeg personligt

mest hensigtsmæssige fordi vi så derved ville have skærpet konkurrencen på den samlede mængde vedvarende energi også for de mindre solcelleanlæg

administrativt ville det så også have været mere enkelt

ville det være mere hensigtsmæssigt i mine øjne hvis man havde brugt variable tariffer således at

udmønter vi så en aftale som radikale venstre også har været med til at lave

vi havde gerne set det ske på en anden måde og det tror jeg ikke der er nogen i regeringen der er i tvivl om

synes vi at de uforbrugte midler der var fra to tusind og tretten til seksten

i den her finansiering og

valgt en anden model da man lavede støtteordningen til

der hedder cfd contract for

en meget lang årrække og blive ved med at give tilskud til vedvarende energi

er der faktisk ikke længere støtte fra staten med de prisfremskrivninger der er

forretning for staten man kunne få meget mere vedvarende energi for pengene hvis man havde valgt den her

model hvor man i stedet for at blive ved med

meget mere vedvarende energi for pengene det ville man ikke så alle de fine ord om at det skal være billigst og mest omkostningseffektivt holdt jo ikke rigtig da det kom til stykket og derfor

dansk folkeparti og regeringen som vi altså altså ikke var med i

fra to tusind og sytten og det er så det der skal

laves et udbud på

blevet efter den nuværende ordning

de konservative havde ønsket at solcellepuljens overskud var gået ind i det samlede udbud

dermed få mere ud af pengene det var ikke muligt at få alle med til det så derfor står vi her med en særskilt solcellepulje og

lovforslaget udmøntning af den beslutning som vi har truffet i energiforligskredsen om at konvertere solcellepuljen for to tusind og sytten

til det kollektive elnet vi havde som bekendt helst set at midlerne fra solcellepuljen for to tusind og sytten var indgået i finansieringen af ve

støttemodellen for to tusind og atten og nitten men det var der ikke opbakning til i energiforligskredsen ud fra et ønske om at sikre en mere omkostningseffektiv udbygning med solceller blev vi derfor enige om at konvertere puljen

så vi kan få mere grøn energi for pengene loven

bliver sat i kraft så snart ordningen er anmeldt til europa kommissionen jeg er glad for den interesse der er udtrykt

sådan at de selskaber som vil komme med et godt bud

er for nogle vilkår der gælder for nettilslutning og kan finde ud af hvad den ændrede nettilslutning koster

med til at regne på det måske også ved hvad det er der jeg tidligere fået et svar fra ministeren om at det har man styr på det synes jeg

er der ikke og så siger vi tak til ministeren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

lang tradition for høj fødevaresikkerhed og kvalitet i vores fødevarer det er det der gør at vi sikkert kan gå på restaurant med familien uden at være bekymrede for vores helbred eller at vi kan købe ind i supermarkedet med visheden om at hygiejnen er i top det viser sig særlig ved at over firs procent af alle fødevarekontroller i to tusind og sytten ikke fik en anmærkning hvilket betyder at størstedelen af de danske fødevareproducenter lever op til lovgivningen og leverer et sikkert produkt til forbrugere det er vigtigt at vi fortsat kan sikre den kvalitet hos producenterne

over firs procent af producenterne

leverer et godt produkt betyder det desværre også at der er en lille kerne af producenter som fortsat skal arbejde på at forbedre hygiejnen og sikkerheden i deres produkter ved knap fjorten procent af kontrollerne i to tusind og sytten blev der givet anmærkninger hvilket betyder at producenterne har forhold

håndtering af fødevarer og igen kan få en glad smiley ved den næste kontrol men der er desværre også en gruppe af hårdkogte

lyst til at kalde dem fødevaresnyltere som ikke vil indordne sig under den lovgivning der sikrer den høje sikkerhed og den gode kvalitet i alt for mange år har de kunnet indregne

sanktioner i deres almindelige driftsomkostninger

på deres håndtering af fødevarer det kan vi selvfølgelig ikke acceptere

jeg også glad for at ministeren nu på opfordring

fødevareforligskredsen har taget initiativ til at vi kan få ryddet op i de brodne kar så butikkerne ikke bare kan indregne deres bødeomkostninger i de samlede omkostninger på driften med det her lovforslag giver vi nu myndighederne de nødvendige værktøjer

til at sanktionere de virksomheder der gang på gang modsætter sig de retningslinjer vi i danmark har for en god og sikker fødevarehåndtering lovforslaget sikrer at virksomheder der har fået anmærkninger i flere kontroller kan sanktioneres med tvangsbøder højere bødetakster og

en virksomhedskarantæne

fødevareområdets hårdkogte vaneforbrydere til at leve op til de gældende regler og love det skylder vi både forbrugerne

virksomheder som sagtens kan finde ud af at overholde de regler vi har i danmark så jeg håber vi med den her lovændring

kan komme de brodne kar til livs da det for det første ikke er sikkert for forbrugeren og dernæst er aldeles

det i danmark er fødevaresikkerheden

i top det er bredt anerkendt i hele verden

dagsordenen for fremtidens standarder og dermed fremtidens globale fødevaremarked er særlig vigtigt for den danske eksport og et godt eksempel at have med

det også vigtigt at vi værner om vores førerposition udenlandske kunder skal aldrig være i tvivl om at vi i danmark har en høj

fødevarevirksomheder leverer fødevaresikkerhed i topklasse og bidrager positivt til det danske omdømme desværre er der så nogle få men problematiske fødevarevirksomheder der gang på gang bryder lovgivningen det er uacceptabelt som fødevarevirksomhed har man et ansvar for at håndtere fødevarer forsvarligt vi skal ikke lade stå til når virksomheder over en længere periode ikke lever op til det ansvar

som forbedrer fødevaremyndighedernes muligheder for at sætte ind over for virksomheder med dårlig regelefterlevelse de tre initiativer administrative tvangsbøder virksomhedskarantæne og en forhøjelse af bødeniveauet vil øge incitamenterne til at overholde den gældende lovgivning erfaringerne viser at netop denne type virksomheder i særlig grad forstår alvoren af deres overtrædelser når de straffes økonomisk

nye overtrædelser forslaget her giver fødevaremyndighederne nogle flere værktøjer til at skride ind over for fødevarevirksomheder der uden respekt for lovgivningen

gamle skæve spor kan man sige

enhedslisten støtter også det her lovforslag

frem til at der bliver en højere fødevaresikkerhed det synes vi er utrolig vigtigt

det er rådne kar skal jeg ikke kunne sige

det der skal drøftes i udvalgsbehandlingen vi går ikke ind for dobbeltstraf i alle tilfælde men

tidligere i debatten er blevet tilkendegivet

i danmark det er vigtigt for forbrugerne men det er også vigtigt for branchen i sig selv hver gang der kommer en af de her

efter gentagne påbud stadig væk sløser med fødevaresikkerheden så lider hele branchen jo sådan set under det

at der nu kommer fokus på branchens brodne kar for der er helt bestemt virksomheder som igen og igen kommer i myndighedernes søgelys og dem skal der holdes skarpt øje med og de skal sanktioneres hårdt vi skal dog huske på at det er ret voldsomt

stemplet at være et broddent kar

jo er på den her måde så

bydende nødvendigt at det kun er de virksomheder som gang på gang begår alvorlige overtrædelser af fødevarelovgivningen

såkaldte alvorlige overtrædelser

sætte spørgsmålstegn ved om det er alvorligt hvis en kontrolrapport ikke er ophængt tilstrækkelig synligt

måske kan diskutere om

at være et broddent kar så det skal vi i hvert fald

måske også tænke lidt på hvilke klagemuligheder der er og om de er gode nok sådan som det er nu det er nogle af de ting jeg selv og liberal alliance synes der skal følges op på og holdes øje med i

bare en enkelt bemærkning i forhold til det ordføreren nævner om sæt nu at man bliver et broddent kar

den her kategori jeg tror bare det er vigtigt at måske også ordføreren selv siger

bliver til et broddent kar sagen er

er hvis man gentagne gange

med socialdemokratiets

der skal være gentagne overtrædelser det jeg forsøgte også

om der er tale om alvorlige hændelser om der er tale om en løftet pegefinger og så videre det er bare det jeg

fortsat høj fødevaresikkerhed i danmark

det her forslag nok kan hjælpe især de virksomheder hvor man har gentagne overskridelser og hvor der måske er tale om

skal gå alt for hurtigt så jeg

vi har set eksempler på virksomheder der fortsætter

med deres virksomhed selv om de igen og igen ikke overholder regler for fødevarekontrol og det er ikke i orden derfor er vi fra radikale venstres side overordnet set tilfredse med

højere bøder dagbøder og mulighed for at lukke virksomheden ned hvis den igen og igen bryder reglerne og det er vi enige i vi vil ikke ramme små fødevarevirksomheder som måske ikke har haft fuldstændig styr på papirer med videre der skal være forskel på hvilke regler man bryder vi er ude efter de virksomheder der igen og igen serverer

fint rede for hvad det her lovforslag indeholder og vi støtter det selvfølgelig jeg skal gøre det fuldstændig kort

i fødevarebranchen det er jo sådan at såvel branchen som forbrugerne

l en hundrede og syv og tres er jo

gentagne gange

derfor bliver der mulighed for at pålægge administrative tvangsbøder for manglende efterkommelse af påbud og forbud

bøderne er den ene del den anden del er

får rigtig fat i

roder rundt i fødevarekvaliteten og egentlig ikke tager

bliver vi nødt til med hårdere midler at sørge for at de her ikke ødelægger det for de mange som overholder reglerne

det formand og tak til ordførerne for tilkendegivelserne det er helt afgørende at man som dansker på restaurationsbesøg og lignende kan føle sig tryg og sikker ved den madsituation der er

virksomheder der ikke lever op til reglerne

skal straffes og at de skal straffes hårdt hvis de

fødevarebranchens vaneforbrydere det gør vi med de her ændringer og det er efter inspiration fra den norske madlov og det er også efter et godt samarbejde blandt andet med dansk folkeparti

adresserede noget af den bekymring som jeg måske har haft også som restauratør

jo blankt erkende at jeg har sådan en lille kro der laver mad for det det drejer sig om er at vi har en fødevaresikkerhed og måske ikke en papirsikkerhed når jeg siger det

sige en smule bureaukrati omkring det at have en virksomhed der laver mad og selvfølgelig skal hygiejnen være i orden det er der slet ingen tvivl om og

i mine øjne bureaukratiske tiltag altså hvis jeg har to vaske og skal sætte et skilt op over den ene hvor der står at her må man vaske hænder

kan jeg sige at vi meget løbende monitorerer de forskellige ting der er i forhold til regelefterlevelse

i styrelsen hvor vi har sagt til vores kontrollanter

i forhold til den anden del nemlig om det sådan er en papirdel der kan gøre at man bliver et broddent kar

med det formål at give nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land i forbindelse med at vi moderniserede planloven besluttede aftalepartierne at igangsætte et tværministerielt serviceeftersyn intet mindre af reglerne for skiltning i det åbne land på baggrund af anbefalingerne fra det serviceeftersyn har vi i aftalekredsen drøftet hvordan vi bedst kan understøtte mulighederne for udvikling i landdistrikterne lovforslaget som vi behandler nu er en udmøntning af det arbejde som aftaleparti bag planlovsaftalen

heller ikke til mulighederne for en lille kro eller en lille festival i byen

kunne skilte for den begivenhed der er der

kvadratmeterne og centimeterne på skiltene vil jeg ikke stå her og kloge mig på som aftalepart hvor jeg også kan bekræfte over for ordføreren

ret store uenigheder om om det er smukt eller ej hvis det viser sig

synes altid det er godt med et

grundigt udvalgsarbejde og det skal vi selvfølgelig lave jeg må også bare sige at vi har deltaget i et forarbejde også som aftalepart bag aftalen som gør at vi føler os trygge ved

ret tydeligt definerer hvad mulighederne her er det drejer sig blandt andet om at give tilladelse til at lokale virksomheder det kunne

en kro eller en butik i nogle mindre byer kan få lov at opsætte et skilt inden for tredive

bygrænsen som fortæller hvor virksomheden ligger henne

åben gård arrangement eller en musikfestival jeg mener og det mener vi altid

udviklingshensynet i landdistrikterne over for de landskabelige hensyn og naturhensyn at rækkevidden er

have på plads det mener vi

blinkende lamper på en meget meget stor

skal stå permanent uden for sønder bøvling så kan det

være at vi vil kigge på det igen men men jeg mener faktisk at den balance

par meter

kan vi egentlig nu se skilte

jeg tror jeg tror egentlig ikke det giver ret meget mening det gør det

at stå og mejsle fast jeg kan godt høre at det er forsøget og

det her en udmøntning af aftalen om

og et ønske fra dansk folkeparti

sætte flere skilte op ude på landet det er jo selvfølgelig ikke et spørgsmål om at man skal plastre det hele til men et spørgsmål om at man altså også skal have en udvikling i landdistrikterne hvor

reklamere for sine varer og for arrangementer der er der og derfor støtter vi selvfølgelig varmt op om det vi

at man nu kan få lov til i modsætning til tidligere at lave lejlighedsskilte hvor man siger at her er der salg af juletræer

der kan være musikfestivaler

laves stegt flæsk og persillesovs på en kro ude på landet

som giver bedre muligheder for skiltning i det åbne land endvidere foreslås

forenkle og modernisere lovteksten samt at udvide miljø og fødevareministerens bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for skiltning i det åbne land

der reklamerer for lokale attraktioner virksomheder og arrangementer dermed bliver det lettere at finde vej til lokale erhverv og turistmål

og lettere for lokale erhverv og turistmål at tiltrække besøgende hvilket understøtter udvikling og vækst i landdistrikterne skiltning i det åbne land er i dag som bekendt forbudt dog med visse undtagelser

vi ønsker en mere liberal tilgang

skal det selvfølgelig ikke være med skiltning men

balancen og den sunde fornuft i det danske landeveje skal ikke være skilteskove som vi har set det i en række andre lande således giver det god mening

lokale arrangementer byfester

bare fordi man gerne vil være med til at sætte lokale aktiviteter i gang med lovforslaget håber vi at endnu flere lokale og turister vil benytte sig af de mange tilbud og virksomheder som eksisterer i de små lokalsamfund og at endnu flere turister og danskere vil få øje på glæden ved de forskellige

bekymrer det ikke ordføreren hvis det her lovforslag

selvfølgelig skal vi passe på vores natur og miljø og gode landdistrikter det tror jeg ikke der er nogen som helst

i tvivl om samtidig giver det også god mening at man kan reklamere som jeg også har markeret i min ordførertale og som

på fornuftig vis på de aktiviteter der er

kan skæmme landskabet det forstår jeg simpelt hen ikke

sælge lokalt producerede råvarer eller lejlighedsskilte for loppemarkeder eller sportsarrangementer

er alting dramatisk men jeg prøver også

det som jeg tror de fleste andre ordførere

signalerer med det her er

på lørdag er der loppemarked eller der kan være forskellige andre aktiviteter

hyggelige virksomhed eller eller om ordføreren

at vi støtter lovforslaget som det ligger her og det er jo at finde den der sunde naturlige tilgang

ikke stå her og gøre mig til dommer over tilladelse til de

en at kunne være

der er både gode og dårlige ting i det her lovforslag vi synes det er rigtig positivt at lovforslaget giver mulighed for opsætning af skilte om for eksempel salg af frugt og grønt blomster juletræer pyntegrønt og så videre

hvis man bor på landet eller kører en tur på landet så kan køre ind til den lokale landmand og for eksempel købe noget lokalt produceret mad vi synes også at det er godt hvis lovforslaget gør det muligt at få flere folk med til for eksempel loppemarkeder eller sportsarrangementer så mindre skilte der kan støtte op om det lokale liv og de lokale landmænd eller hobbyproducenter

til gengæld synes vi det er enormt foruroligende at lovforslaget gør det muligt at skilte længere uden for bygrænsen vi kan takke naturbeskyttelseslovens strikse forbud mod reklamer i det åbne land for det åbne danske landskab med smukke landskabselementer uden skæmmende reklameskilte

derfor bekymrede for hvad dette lovforslag åbner op for af muligheder for reklamer vi er bekymrede for at vi ender med store burgerskilte der reklamerer for restauranter

der reklamerer for automekanikere og så videre vi er meget stærkt imod store virksomhedsreklamer som kan ses på lang afstand i det danske landskab lovforslaget udnytter at man kan opsætte et skilt hvis der er den mindste form for bebyggelse og det er vi imod for vi mener ikke at reklamer skal stå og skæmme vores smukke landskaber i den foreslåede forringelse af miljøbeskyttelsesloven som vi behandler her fremføres det at det kun gælder mindre skilte men for os

af mindre skilte er da der lige nu ikke er en reel angivelse af hvad der menes med mindre skilte

nogle ting vi vil spørge ind til i udvalgsarbejdet for at få større klarhed over hvad der præcis menes

at opsætte skilte og dermed reklamer for arrangementet og også det vil vi kigge nærmere på i udvalgsarbejdet helt grundlæggende

mener vi at det er utrolig vigtigt at fastholde et dansk landskab fri for skæmmende reklameskilte de små forbedringer for lokale producenter og det lokale

at lovforslaget i vores optik går alt for langt i forhold til

tillade mange flere skilte ved bygrænserne og i det åbne land

udvalgsarbejdet kan gøre det præcist at det handler om netop at støtte en lokal landmand

vældig afbalanceret ordførertale men jo også en ordførertale

på samme måde som ordføreren derfor bare to spørgsmål

bede ordføreren om at give sin definition på hvad en acceptabel størrelse på et mindre skilt er

bare må bede ordføreren om at bekræfte over for mig at der i forslaget til loven her står at virksomhedsreklamer som opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden

når de ikke virker dominerende i landskabet

er opsat skilte hvor der står kør ind her hvis du vil købe kartofler og jordbær

for mig at det tilsyneladende ikke er lovligt og at man gør det lovligt med det her lovforslag synes jeg er fremragende

ikke mig der kaster mig ud i at tale om mindre skilte i det åbne land og jeg er interesseret i at vide hvad dem der står bag det her lovforslag og som støtter lovforslaget

det skal stadig væk kunne ses på en vis afstand

jeg ikke lyst til at kigge på skilte

heller ikke se hvordan det her lovforslag giver mulighed for

forstår jeg i det åbne land måske i kanten

i sig selv tror jeg det er svært at forestille sig den business case hvor det

ordføreren hvad er højde

hvad et mindre skilt som er defineret i et lovforslag som ordføreren står bag sammen med regeringen om hvad der skal være tilladt i det åbne land hvilket jeg er modstander af

allerede i dag ser man jo reklamer

lokalt producerede fødevarer når man kører gennem danmark det synes jeg er i orden

jeg er slet ikke i tvivl om at ordføreren overhovedet ikke er interesseret i at åbne op for noget som helst ude på landet

intet ude på landet det lyder sådan for mig

simon kollerups spørgsmål hvor lille et skilt må man så stille op

med al respekt fru pia adelsteen sikke noget sludder og vrøvl jeg har

min ordførertale og i efterfølgende svar på spørgsmål nævnt landmænd gang efter gang

hørte ordføreren sige fra talerstolen frugt og grøntsager juletræer pyntegrønt fint i relation til der hvor man kan købe det

indkørslen ind til det sted hvor man kan køre ind og købe det ja tak til loppemarkeder til sportsarrangementer de ting vi ser i landskabet i dag og størrelsen på de skilte vi ser i landskabet i dag som kan blive lovliggjort med det her lovforslag synes jeg er fremragende problemet er

et loppemarked

festival for jeg er sikker på at enhedslistens folk tager på festival

et hotel

skilte i det åbne land

i områder hvor der er en meget spredt bebyggelse det vil sige hvor der er en bebyggelse

og hvis ordføreren kan garantere mig at det ikke er muligt med det her lovforslag at den måde vi har læst det på og andre høringsparter har læst det på

jeg meget gerne høre det for så vil jeg blive utrolig glad og så tror jeg at vi kan få et rigtig rigtig konstruktivt

skal være tilladt og det rigtig glad for bliver tilladt med det her lovforslag

jeg bekymret for det der med at jeg tror ikke det vil være muligt at gøre dit og dat nej

er jo helt fantastisk når vi her i folketingssalen og nu ved jeg også at

faktisk foreslå at vi også inviterer vores kollega herre kristian pihl lorentzen med for jeg har lagt mærke til at han har gjort en dyd ud af

langs de danske landeveje rundtomkring så han må have en speciel kompetence som vi kan gøre brug af her men ellers vil jeg

til det herværende lovforslag bare sige at jeg som

liberal har lidt svært ved at se hvorfor man

i en landsby ikke indtil nu har måttet reklamere for sit bed and breakfast

meget vanskeligt at sætte sig ind i den her diskussion

at det er meget vanskeligt at tiltrække besøgende

hvis ikke man må sætte et skilt op

ved landevejen eller ved en

virksomhed lokal virksomhed på landet eller i en lille landsby derfor mener jeg at

turismeerhvervet ude i landdistrikterne det vil være til gavn og

i særdeles ved også for de besøgende og de turister der bevæger sig rundt

det her virker jo lidt som noget rod kan jeg høre

finde ud af lige præcis hvor grænsen går

er jo både grænser i fysiske størrelser som der har været debat om frem og tilbage men der er også grænser

hvem må ikke hvornår er er der tale om

hvis man tjener penge på et loppemarked er det så kommerciel virksomhed og

bliver ved som vi plejer

set at det fortsat giver mening altså jeg mangler lidt i det her

en dokumentation for at det rent faktisk vil

indtjeningsmulighederne derude

og jeg og jeg kan da mærke på mig selv at jeg

men det ærgrer mig når jeg kigger ud over landskabet at der er så mange skilte jeg vil gerne bibeholde

er unge mennesker har jeg læst et eller andet

en kæmpe konkurrence om

få opmærksomheden fra dem der kan købe noget

vil det være i orden ja men hvad med summen af en hel masse skilte kan vi ikke med det her forslag ende med at hver gang vi kører ind i en by

er der byskiltet og så er der bare halvtreds skilte omkring byskiltet der fortæller en hel masse kommercielle budskaber og der vil jeg nødig hen

i en periode nu hvor hvor internettet

er noget alle bruger især også til det her formål

ordføreren af med at sige at man var imod

tidligere fik det sådan at hvis nu det kunne dokumenteres at reklamer rent faktisk havde en effekt hvilket jo i min optik er dokumenteret adskillige gange ellers var der nok ikke nogen

hvis vi åbner op og skaber en større skilteskov ude i det åbne land så vil det generelt give en øget øget omsætning for de virksomheder der kan bruge skilte på den måde det kan man jo ikke

fra dag til dag det må man lave nogle nogle modelleringer af det er ikke et spørgsmål om om én annonce virker eller ej

christian poll at han slukker for sin hjerne

og det skal jeg selvfølgelig nok lade være med at

alternativet og herre christian polls store begejstring for lokalt producerede og økologiske fødevarer

at lave noget markedsføring på nettet som kan gøres ret billigt men de vil nok næppe have råd til at købe et kæmpestort skilt og få det stillet op og få lejet et areal hos en landmand til at have det stående og så

tak men er vi ikke enige om

de her lejlighedsvise skilte loppemarkeder og alt muligt andet

er tale om mindre og ikke dominerende skilte op til tredive

allerede er tilladt

derfor jeg starter med at sige gad vide om det her lovforslag egentlig er færdigt for de her grænser er jo ikke fastlagt og

de her åbne landskaber hvor by og land ikke er flydt fuldstændig sammen og hvor vi har en natur som

blive forstyrret af reklamer og andre ting så har vi en helt særlig værdi som vi skal passe på så kan man godt have et frihedssyn der siger vi skal have frihed til at man bare kan sætte de skilte op man vil det er en enorm frihed for den enkelte eller man kan have et andet frihedsbegreb der handler om at der er en meget stor frihed

et landskab hvor der også er er det her åbne land hvor tingene ikke flyder sammen og hvor der ikke er skiltning rundtomkring det er to forskellige frihedssyn radikale venstre har

der er meget stor frihed i at vi har det her landskab som vi har det vil vi gerne passe på

skal kunne sætte små skilte op for gårdproduktion for lokale fødevarer for loppemarkeder

jeg har da i hvert fald set rigtig mange af dem og jeg ved ikke om der bliver begået lovbrud overalt

men der er nogle ting i det som vi meget gerne vil spørge mere ind til vi vil gerne

vi vil gerne spørge lidt mere ind til

kan man sige at et skilt i forbindelse med en bygning der kan ses

være utrolig skæmmende så hvis vi kan få hegnet et par af de her ting ind og ligesom blive enige om at

for det men lige nu mener vi faktisk at det er hegnet ordentlig ind og derfor må vi sige at vi for at beskytte alles frihed

det landskab hvor man kan lade lade blikket fare uden at blive forstyrret af skiltning og så videre når jeg for eksempel rejser rundt i europa

forstyrrende det er at landskaber og indfaldsveje til byer er plastret til med reklamer lysskilte og andet det ved jeg godt ikke er det scenarie som nogen drømmer om i den her sal men man kan bare ikke være sikker på hvor grænsen går og det synes jeg er

en uforstyrret adgang til at se de landskaber man

er mange mennesker der også bosætter sig på landet og faktisk nyder at bo på landet og være fri for

en hel masse reklamer og og skiltning i deres nærmiljø men forslaget her skal jo så udvide muligheden for at sætte skilte op i det åbne land

som jo både har en naturmæssig værdi men også

både for os der bor der og også for de turister som besøger os

der handler om lejlighedsvis skiltning for det giver jo god mening at

vejen må man stille

hvis det er den type af

jeg åben for at diskutere det men ikke

halvanden kilometer herfra

på den måde laver vejvisningsskilte i landskabet så får vi jo et utrolig forvirrende landskab og ikke noget der nødvendigvis

besøge de steder så alt i alt

lovforslag som vi behandler i dag så det vil jeg ikke slavisk gennemgå for det konservative folkeparti

ret mange år været en ret vigtig kamp og en ret vigtig diskussion hvad vi tillader i det åbne land i forhold til skilte vi vil godt tillade os at være smagsdommere i forhold til hvad vi mener

der klæder det åbne land og vi mener man skal være meget påpasselig med hvad man tillader netop for at beskytte det værdifulde i det åbne land men

restriktiv praksis i forhold til hvad der kan lade sig gøre der foregår så mange fine ting ude lokalt arrangementer virksomhed og begivenheder som på alle mulige måder fortjener at blive reklameret for

og leben i alle dele af danmark og vi bruger nogle forskellige virkemidler herinde

andet udflytning af statslige arbejdspladser vi har en udligningsordning der er alle mulige forskellige initiativer

er at der sker noget ude lokalt og at der sker noget ude lokalt bliver altså fremmet af at man også kan få lov til at reklamere for det der sker lokalt vi synes man har fundet en meget meget fin balance med det lovforslag som ligger her som jo er en udmøntning af det grundige arbejde der har været i gang og af den planlovsaftale som det konservative folkeparti også er en del af der står jo klart

skilte ikke må virke dominerende i landskabet så det der billede der er blevet tegnet af

nogle store billboards hvor der står neonlys og blinker

rigtigt at det kan lade sig gøre inden for den lovgivning der lægges op til

jeg glæder mig også utrolig meget over at vi nu får mulighed for at skilte mere både i tilknytning til landsbyer og lignende men også i forhold til lejlighedsarrangementer gårdbutikker og den slags det her bliver jo ikke en skilteskov som der er nogen der forsøger at gøre det til det bliver heller ikke store mcdonalds reklamer

som bliver oplyst som også den konservative ordfører sagde så studsede jeg også lidt

at det det var skilte som herre christian poll fik ondt i hovedet af når han bevægede sig rundt ovre i sverige jeg synes der var andre ting man

men det skal vi selvfølgelig tage over en kop kaffe herre

tak for det altså det jeg gerne lige vil

at når vi kigger nogle år frem

fyrre andre små skilte som hver især ikke virker dominerende i landskabet

dermed ikke rigtig har fået nogen effekt fordi folk når de kommer kørende kan nå at se hvad der står på alle de her tredive skilte mon ikke vi så vil se

kan vi godt lave skiltene lidt større sådan at dem der har råd til

nævnt den her glidebane et par gange og man kunne få lyst

en forlystelse der er skiltningsberettiget men

undlade i den her sammenhæng det eneste jeg bare skal bede ministeren om er om ikke ministeren vil understrege

vi vil naturligvis gerne svare på den slags i udvalgsbehandlingen så medlemmerne får en klarhed

fru maria reumert gjerding altid har

en bekymring jeg deler men jeg vil gerne sige at skulle det

giver miljø og fødevareministeren mulighed for at fastsætte regler om kvælstofpuljer som en del af indfasningen af kvælstof i akvakulturerhvervet dansk akvakultur udgør en vigtig del af dansk eksport både for så vidt angår fisk men

i forhold til miljøteknologi

de seneste år har produktionen været stigende det er vigtigt at vi fortsat sikrer produktion af fisk og skaldyr i dansk akvakultur da det både er til gavn for producenterne og medarbejderne og det er til gavn for danmark det kommer til udtryk gennem øget eksport flere arbejdspladser og dermed også øget vækst i vores land derfor er det også afgørende at vi hele tiden sikrer udviklingen i dansk akvakultur men vi skal samtidig sikre at det sker med hensyntagen til miljøet og til den grønne omstilling lovforslaget giver i første omgang øget udviklingsmuligheder for erhvervet det betyder blandt andet en fastholdelse af det produktionsniveau der er i havbrug på nuværende tidspunkt og samtidig en omlægning til mere miljørigtige anlæg for dambrug

øget potentiale i dansk akvakultur noget som vi også skrev i vores strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i danmark

fjorten til tyve tyve lovforslaget vil umiddelbart betyde en merproduktion i de landbaserede anlæg hvilket i sidste ende også betyder flere arbejdspladser i den her sektor noget som vi ser frem til lovforslaget understøtter endvidere overgangen til en mere miljøvenlig produktion idet der kun kan gives støtte til dambrug med rensegrader på niveau med modeldambrug

da det styrker incitamentet til at overgå til mere miljøvenlig produktion og samtidig giver mulighed for en øget vækst hos producenterne endelig synes jeg det er centralt at nævne at lovforslaget udelukkende danner grundlag for indfasning af kvælstof det betyder at alle tilladelser fortsat skal gives med de nødvendige miljøhensyn in mente herunder blandt andet habitat og vvm regler noget som jeg i øvrigt også forventer ministeren vil fremhæve i udvalgsbehandlingen og i den endelige bekendtgørelse når vi kommer dertil

vi kan støtte at man indfaser kvælstof

en model er svær at være meget imod spørger man

bedst tilgængelige standarder og hele tiden fremmer en

det der imidlertid er problemet

det skriver sig ind i lovbøgerne på et tidspunkt hvor vi netop har fået fremlagt meget nedslående tal for

har været tegnet af

det ser mere positivt ud end hvad virkeligheden egentlig er

tilstandsklasser hele den baggrund gør det rigtig svært at arbejde med det her lovforslag for i lovforslaget indgår der jo ganske konkrete niveauer for hvad der skal gives tilladelse til af yderligere mængder både for havbrug men

et samråd som jeg i øvrigt tror vi skal rykke op på på det her lovforslag som handler om de her niveauer

et lovforslag kommer til behandling i tinget er jo

indfase det man ønsker at indfase altså hvis man har skudt forbi målet med måske fire tusind

har vi så ikke et helt helt andet problem og noget helt andet vi burde diskutere med hinanden den bekymring er stor hos os

målinger ude i vores natur og vores miljø

kan ikke sige andet end at det jo lige præcis

har været i hvert fald før vi i folketinget har fået kendskab til

de her fejl der har været og så kommer det her lovforslag i virkeligheden

tror at landbrugspakker og alle mulige andre ting har en meget større volumen men det er helt givet at

solide troværdige svar på hvor det der råderum måtte være henne

hvis det viser sig at de fejl der er lavet som er så grove at ministeren nu også rejser erstatningssager mod de virksomheder der har haft med det her at gøre

vel en lille smule enkelt altså forureningsniveauet ude i vores havnatur og havmiljø er for højt og højere end vi egentlig troede vi er stadig væk langt fra at nå det mål som vi ved vi skal ned på for at få en god økologisk tilstand som vi er forpligtet til at opnå ifølge internationale

har ikke tænkt mig at forestille mig hverken det ene eller det andet jeg rejser bare en problematik og siger

se at der skulle være et miljømæssigt råderum derude når det

i går sagde miljøministeren

nu fremhæver den radikale ordfører jo selv et aspekt omkring rækkefølgen for hvornår tingene opstår og det

går på talerstolen lige om lidt og og siger noget om den her problemstilling og det vil jo så danne grundlag for at vi får hul på nogle besvarelser vi vil også stille skriftlige spørgsmål vi vil komme til at have samråd om emnet som jo så vil betyde

at vi vil afgøre hvordan vores eventuelle krav vil se ud i den sammenhæng

kæmpestort problem som har gjort at ministeren har rejst erstatningssager nu hvad er det egentlig for et problem uden for

vi ikke at vide før om et år så medmindre ministeren ændrer

snubletråde ud for mig selv i den her debat og derfor bliver mit svar selvfølgelig også at

skal lave en midtvejsevaluering i forbindelse med den nye aftale om en målrettet regulering allerede

at vi skal have en øget mulighed for at have akvakultur og det som jeg synes jeg vil fremhæve her

ligesom den socialdemokratiske ordfører

nogle miljøtiltag i det her selv om jeg godt ved at det er kvælstofudledningen man ser på men jeg vil godt påpege

er sikkert at den kommer det afhænger jo helt af om der er nogen der får en

gør man selvfølgelig ud fra

en helhedsvurdering når man ser på

høre hvilke overvejelser ordføreren gør sig i forhold til det der er kommet frem om at vi har målt

den kvælstofforurening der er i vores havmiljø

har troet at vi var nået længere i at nedbringe

det har noget med det her forslag at gøre vi har lavet en landbrugspakke hvor vi

sagt at vi har nogle forbedringer vi laver nogle reduktioner og det er egentlig det der giver den

vi ved at forureningen ude i havmiljøet er højere end vi troede

der er målt forkert nu står vi her i dag med et lovforslag der vil øge forureningen endnu mere og sagen er jo at forureningen ude i havmiljøet skaber algeopblomstring det skaber iltsvind det skaber fiskedød det kan jo næsten ikke undgå

de fiskere der fisker fisk derude negativt

jeg mener ikke at de to ting har noget med hinanden at gøre det er sådan at da vi lavede landbrugspakken har vi lavet en reduktion i kvælstofmængden som giver en mulighed for at udlede kvælstof et andet sted nemlig her under akvakulturen så er det rigtigt at der er nogle målinger som har været forkerte over en ti årig periode

og efterafgrøder man ophævede

gødningsnormer

lidt mindre skidt ud men i virkelighedens verden ud over nogle

nogle kollektive indsatser der slet ikke står mål med det andet

men men det er min klare opfattelse at ja vi har en merforurening i en periode og derefter på baggrund af den

fødevareproduktion er verdenskendt for er høj kvalitet og lav miljøbelastning

kommer ikke af sig selv det er en kombination af dygtige producenter og de rigtige politiske rammer til at understøtte erhvervet

verdensplan er akvakultur et område i vækst det er til gavn for vores klima da fiskens høje effektivitet til at omdanne foderet til vækst og dermed spiseligt kød gør det til noget af det mest klimavenlige kød

af markedet hvilket vi har gode forudsætninger for men den nuværende regulering af vandmiljøet gør det svært for producenterne at udvide deres produktion reguleringen

er stort set en vækstdæmper med det lovforslag som vi

for perioden fra to tusind og atten og frem til to tusind og en og tyve puljen er et vigtigt redskab til at understøtte at akvakultursektoren bliver mere ressourceeffektiv og får en markant mindre miljøbelastning per produceret enhed fordi ressourceeffektive dambrug med høj anvendelse af miljøteknologi prioriteres dermed bliver det muligt at alle eksisterende dambrug får en miljøgodkendelse

en årrække har været et mål i miljøreguleringen med lovforslaget går vi på intet tidspunkt på kompromis med vores vandmiljø det er vigtigt de fire

allerede indregnet i vandområdeplanerne for to tusind og femten til en og tyve og tildelingen af kvælstof vil kun ske inden for rammerne af hensynet til ikkeforringelse og gradvis

at der er blevet målt forkert så viser det sig at forureningsniveauet højere er ordføreren sikker på at det ikke er i strid med de internationale forpligtelser vi er underlagt for eksempel i vandrammedirektiv og nitratdirektiv

det er vigtigt at slå fast og det tror jeg gælder alle politikere at når man vil sætte mere produktion i værk på den her facon for eksempel også på det her område så skal vi stadig væk passe godt på miljøet som det også er spørgeren bekendt ligger der jo

så kort og godt vi skal passe godt på miljøet

men det gør jo ikke at verden bare går i stå her som det også er markeret og det er jeg ret sikker på spørgeren også er fuldt bekendt med selv om man ikke er med i det er der lavet en landbrugs og fødevarepakke og der er lavet nogle forskellige beregninger og forudsætninger i det der er et råderum således at man også kan iværksætte initiativer på akvakulturområdet uden at komme i konflikt med ikkeforringelsesreglerne og det er jo de ting vi kan sige

hedder god økologisk tilstand hvor vi ved at kvælstofforureningen skal ned på et bestemt niveau vi kender antallet af ton der må udledes fra landbrug og spildevand og havbrug det de nye målinger har vist os er at forureningen ligger langt højere det vil sige at vi

end vi egentlig troede vi var kan ordføreren ikke se at der kan være et problem i forhold til det mål vi skal

fuldstændig enige i at vi skal passe godt på vores miljø ikkeforringelsesregler og så videre skal overholdes

at der kan være mål forkert i en årrække det skal vi have styr på

på plads på en god måde betyder det så at vi skal stoppe verden i

jeg konstaterer ligesom alle andre tror jeg

nogle oplysninger om at man i en årrække har målt forkert på nogle ting det skal

skal man så godt som overhovedet muligt have de præcise og korrekte fakta

at forhandle ud fra det forslag vi så behandler lige her og nu

om at der er målt forkert det ændrer jo ikke umiddelbart ved tingene derude men det gør at vi skal have styr på fakta når vi sidder ved forhandlingsbordene

de målinger der nu er kommet oplysninger

har været forkerte er jo ikke godt og det skal rettes op så det er på plads

forstå hvad det er ordføreren siger

jeg hørte lige før herre erling bonnesen sige at vi skal respektere princippet om ikkeforringelse men det her lovforslag giver en pulje på fire hundrede og tre og tyve

jo men alt andet lige

det her lovforslag tale om at der nu vil komme fire hundrede og tre og tyve

kvælstof ud det går da baglæns det er da en forringelse

den bedste timing at behandle

kan være enig med spørgeren i at det at være lovgiver og folketingsmedlem godt kan være komplekst og stille om jeg så må sige forskellige udfordringer op samtidig det skal vi så prøve at håndtere

at der nu kommer oplysninger ind fra siden om

længere tid det skal vi så have styr på det tror jeg

vi når vi lige præcis sidder ved forhandlingsbordene og skal forhandle

korrekt beslutningsgrundlag som overhovedet muligt

kan være uenige i giver det her så

en forringelse overskrider vi de forskellige principper nej det gør vi ikke som jeg allerede har svaret

jeg helt sikker på at også spørgeren er bekendt med

lovforslaget her har til formål at give myndighederne mulighed for at tildele

vores kystvande i betragtning af deres nuværende miljøtilstand så enkelt mener jeg egentlig det kan siges

har vi jo for nylig fået kendskab til at målingerne

kvælstofbelastningen i vores havmiljø i vores natur er behæftet med alvorlige fejl belastningen er højere end vi hidtil har troet

i folketinget og vi må jo konstatere at det her lovforslag er noget der har været en del af regeringens landbrugspakke fra to tusind og seksten

derfor også på lovprogrammet lang tid inden vi kendte til de fejlagtige målinger som er

det er derfor jeg mener at med den nye erkendelse med den nye viden vi har om at belastningen

så bør det her lovforslag trækkes tilbage det er i enhedslistens øjne den eneste

er langt højere end vi hidtil har troet

er der ikke uanset hvordan man vender og drejer tallene noget råderum til øget udledning netop når vi i årevis har undervurderet forureningstilstanden i havområderne så en tilladelse til øget forurening kan næsten ikke andet end at forringe miljøtilstanden jeg synes egentlig at randers kommune som

leverer en rigtig væsentlig pointe for de påpeger at hvis man giver los endnu flere havbrug og dermed mere forurening ud for djurslands kyst vil det også påvirke randers fjord negativt og det virker besynderligt når samfundet bruger så omfattende ressourcer på at nedbringe forureningen fra spildevandsrensning og på at pålægge landbruget kvælstofreduktioner hvor er rimeligheden i at alle andre skal arbejde benhårdt for at nedbringe deres forurening mens havbrugsvirksomhederne får lov til at øge forureningen især når vi stadig er milevidt fra at nå vores mål som vi er forpligtet til at nå så jeg mener helt grundlæggende at det her lovforslag bringer os på kant med de miljøregler vi skal overholde for det vil øge

oplever vi en massiv vækst i aquakultur rundtomkring i verden blandt andet aquakulturproduktionen i asien jeg har endnu ikke været på studietur i asien for at se på

ganske få procent af den

globale aquakulturproduktion foregår inden for eu og derfor er der heller ikke helt så gode muligheder for at tage på studietur og kigge på aquakulturproduktion i europa

man sige at eus selvforsyningsgrad

er faldende eu er faktisk

verdens største importør af fiskerivarer og det gav i to tusind og seksten eu et handelsunderskud på omkring fyrre milliard kroner derfor har det også

hos liberal alliance længe været et politisk ønske at øge aquakulturproduktionen i eu og i særdeleshed

reducere presset på de vilde fiskebestande og vi

mindske afhængigheden af den import som jeg før har omtalt af

fra lande uden for eu og så kan det bidrage til

den vigtigste årsag til den manglende vækst i eus aquakultursektor

dårlige eller dårligere rammevilkår danmark har faktisk et ret stort potentiale for udvikling af

af ny teknologi og nye fodertyper og og andet

at begrænsningen af adgangen til udledning af næringsstoffer er en væsentlig barriere for vækst

inden for rammerne af lov om vandplanlægning og lov om havstrategi kan reserveres en given mængde kvælstof til udledning fra visse dambrug og fra havbrug for udvidelse af eksisterende eller etablering af nye dambrug

og ni og tres kan således være med til at understøtte vækst gennem strukturudvikling gennem omlægning til større og

ressourceeffektive dambrug og det kan understøtte

anvendelsen af termen forurening her

for kvælstof er tale om at der miljøpolitisk reserveres en mængde

det er et politisk ønske det er det for liberal alliance

og det er det jo netop fordi som jeg også gav udtryk for i starten af min ordførertale at vi faktisk ikke

nogen kontrol med den akvakulturproduktion der foregår i for eksempel asien

synes vi er ude i de meget store abstraktioner her forstår

og mennesker der bor ved randers fjord og som skal leve med konsekvenserne af at man vil give tilladelse til øget udledning for eksempel i de havområder der

fuldstændig ligeglade med hvad der foregår i asien

bosiddende i det østjyske og jeg er helt bestemt overbevist om at der ikke er nogen østjyder der ikke bekymrer sig om hvordan forholdene er i asien men det er klart at man har et tættere forhold til hvordan

vandmiljøet havmiljøet og naturen i det hele taget har det lokalt der hvor man bor men det der er tale om her

debat her og det har vi gjort lidt om

og det ved jeg man forsøger sig med nogle steder og det er der

ser en fremtid men det her forslag handler

merudledning af kvælstof om vi skal reservere en ekstra pulje i en situation hvor vi faktisk ikke har et råderum og hvor vi endda

og jeg vil gerne holde en tale for alle dem

sig at stemme for det her lovforslag i gør jer lige nu

i med åbne øjne at gå ud og vedtage noget som formentlig

kan vise sig at være i direkte modstrid med

at der er blevet målt forkert ude i vandet

alligevel køre videre med det her lovforslag lige nu det synes jeg er alvorligt én ting er

den siddende minister og flertallet for

målt forkert det vigtige er hvad man gør når man finder en fejl som den her

at man gør alt for at rette op på den og når man har ansvaret for noget så vigtigt som vores havmiljø hvor man skal undgå iltsvind og

være fisk og planter at kan være de her have som

vi har fundet

og det er simpelt hen den dårligste nyhed i nyere tid at det er væsentlig højere end vi troede det er vi alle sammen enige om det er dem der er

mest optaget af landbruget og havbruget

enige om at det her er en utrolig ulykkelig situation

når man taler om at vores have har det sådan her

vi har diskuteret meget om det er der eller ej

et forsvinder fordi man har målt forkert hvordan kan man så blive ved med at synes at der skulle være et eller andet sted hvor der kan være

kvælstof ude i vores have hvor opstår det det er jo forsvundet det er blevet taget væk

tænker at nu kan de stemme for det lovforslag for det har de lovet tidligere

er sket noget meget alvorligt siden man har fundet ud af at virkeligheden ser helt anderledes ud end man troede så hvis man er optaget af vores have

optaget af vores børns fremtid hvis man er optaget af

ligeglad med hvad man mener om

et spændende erhverv jeg synes især at det man kan lave på land er rigtig spændende jeg synes den teknologi vi har er vigtig men når virkeligheden ser så markant anderledes ud end man troede da man lavede den her aftale så kan man jo ikke bare køre videre med lovgivningen uden at pådrage sig et ansvar

er et klart nej fra radikale venstre og en klar

er grundlæggende imod forslaget fordi der bevidst

gives mulighed for at øge forureningen med kvælstof og fosfor og når det gælder havbrug også med medicinrester og biocider

er havbrug en blindtarm både erhvervspolitisk og og teknologisk udviklingen af akvakulturen sker på land og det bør den også gøre i danmark vi er derfor som udgangspunkt positive over for etablering af recirkulerende landbaseret akvakultur men der er adskillige problemer med det her lovforslag

om det er lovligt i forhold til eu lovgivningen og holdbart i forhold til helcom

uafklaret men vi kender i hvert fald østersølandenes modstand mod de danske planer om at øge forureningen i kattegat og vi ved at kommissionen ikke vil tage stilling til de planer

endnu et lag på den i forvejen meget komplekse miljølovgivning fordi regeringen ønsker at fremme et bestemt erhverv på bekostning af andre

og når vi skal i gang med de sidste reduktioner i 2021 skal de landbaserede anlæg så lukke og investeringen være spildt

endnu mere så er der som det også er blevet fremhævet af andre hele usikkerheden omkring de danske tal for vandmiljøet og forudsætningerne for landbrugspakken

lovforslag vi behandler i dag udmønter vi jo et element fra landbrugspakken to tusind og femten og den aftale om akvakultur der blev lavet i to tusind og seksten vi laver en kvælstofspulje på fire hundrede og tre og tyve

som kan blive indfaset over fire år og som bliver målrettet de moderne ressourceeffektive og miljøvenlige

omlægning som trækker i en mere miljøvenlig retning som skal sikre at miljøbelastningen per enhed

nedbragt som socialdemokraternes ordfører herre simon kollerup var inde på

pulje der laves her men der er ikke nogen garanti for at

en automatisk udmøntning af den her pulje miljøgodkendelsesmyndigheden som i det her tilfælde er miljøstyrelsen vil fortsat skulle vurdere

tilladelse i de enkelte tilfælde

overhovedet vil kunne gives så har der de seneste uger været rigtig meget skriveri om de her laboratoriefejl

bare sige at det tager jeg meget alvorligt det er så ubehageligt

ikke kan stole på at de data man får forelagt

på i salen i dag kan man ikke gøre en enkelt minister eller medarbejder ansvarlig for det fordi der er

der har fejlet der er en kontrolmyndighed der har fejlet der er rigtig mange der har

og derfor skal vi

følge op på de fejl der er sket og på hvilke konsekvenser det vil få i vandmiljøet jeg må indrømme at jeg synes det

vanvittig teknisk og jeg må indrømme at jeg synes det er

have et overblik over præcis hvilken påvirkning i hvilke type vandløb

det her område den anden dag

end svar og det gjorde mig dybest set kun mere forvirret derfor har jeg også bedt om at få en ekstra teknisk gennemgang

at forstå det her ned i detaljen for jeg

ved at se hvilke konsekvenser det har i forhold til det lovforslag vi behandler i dag jeg er blevet forsikret om at det ikke har påvirkning her

men omvendt må jeg også bare sige at er nødt til at grave mig længere

i de her tal selv

det konservative folkeparti vægter det højt at vi sikrer

lidt miljøbelastende som overhovedet muligt det skal der ikke være nogen tvivl om men

hensynet til vandmiljøet vejer også meget meget tungt hos os der er ordførere der tidligere har peget på

tror at der bliver fremlagt sager i folketingssalen fra et ministeriums side hvis man har den klare vurdering at det

mig man ville gøre og jeg har heller ikke set

nogle af vores forpligtelser jamen så er systemet jo skruet sådan sammen at det jo ikke rigtig er til diskussion så har vi jo et ansvar for

handle politisk og tage ansvar

at være ærlig og indrømme at jeg mangler stadig væk noget af det

jeg tror vi alle sammen står i en situation hvor vi kan se at hele forudsætningen for regulering både af landbrug og af akvakulturerhvervet i virkeligheden har har baseret sig på et grundlag

rent intuitivt og logisk må det bare føre til at man genovervejer nogle af de strategier og nogle af de tilladelser til merudledning og jeg synes også at det er rigtig godt hvis ordføreren har bedt om en ekstra teknisk gennemgang jeg håber vi er flere der får mulighed for at deltage

fra ministeren og fra ministeriet at det her ikke har noget at gøre med de laboratoriefejl der er sket det her kører i et lukket

det her lovforslag men jeg har selv

nogle intuitive spørgsmål som presser sig på hos mig og som gør at jeg har svært ved at se hvordan

fornemme allerede i fru ida aukens

ordførertale at der som sædvanlig blev

ansvarspådragelse men det er vi efterhånden så vant til

vi har en række havbrug de ligger i det

og noget af foderet og så videre ryger lige igennem

vandet hundrede gange man kan rense op

gå den vej frem så vidt jeg kan forstå er det også noget dyrere og det er noget sværere at få økonomien til at hænge sammen i den type anlæg det er klart den

hvor hurtigt udviklingen kommer til at gå men det er klart

ofte i at vi kan udvikle det næste at vi

at der er potentiale i åbne havbrug til havs

at det kommer til at batte så jeg tænker at vi har en win win løsning hvis vi siger det er historie det forurener for

det kan være rigtigt at der er et stort potentiale men

er det stadig væk meget omkostningstungt at

dejlig ordførertale jeg kan godt lide når når vi tør være ærlige omkring de ting der kan være ret svære

at spørge om i den her konkrete sammenhæng det konservative

man fra konservativ side har gjort for at sikre sig at vi vil kunne vedtage den her lov i lyset af de nye oplysninger

her hvis man ved at man brager ind i et problem

jo også fremsat længe før vi kendte til problemet så hvad har ordføreren og

gjort for at sikre sig at at vi kan vedtage loven inden for de nye rammer der ligesom er sat op med de her oplysninger jeg hørte ordføreren henvise til andet lukket kredsløb og nu vil jeg også anlægge den der ærlige strategi

er fordi det konservative folkeparti har nået

til at vi står her i salen i dag men det er også kun to dage siden

hvor jeg egentlig havde en forhåbning om at jeg kunne blive klogere på tingene

højere plan de mennesker der fremlagde var meget meget dygtige og kvalificerede meget meget dygtige mennesker så det er ikke deres skyld det er nok nærmere at det var meget meget

udtrykket lukket kredsløb var et forkert udtryk fra min side

skulle nok nærmere have været at det bliver håndteret

og mangler overblikket over er hvilke typer vande der bliver påvirket i hvilken grad

man sidder nogle gange til tekniske gennemgange og er helt sikker på at det i hvert fald ikke er formidleren der ikke forstår sit stof men nogle gange

jo komme til at tænke at det er os selv den er gal med der

vi må insistere lidt på at det er

forstår de her sager og derfor håber jeg også bare som jeg siger at

hånden til den der tekniske gennemgang for det er vigtigt for det arbejde vi laver i folketinget

det er jo lidt ærgerligt i en tid med med

news at ordførere fra det radikale venstre og enhedslisten blander alting sammen når de egentlig reelt set begge to godt ved hvordan verden hænger sammen de her undersøgelser

lige er kommet frem nu har intet med fødevare og landbrugspakkens regnskab at gøre den kompenseres der for i fødevare og landbrugspakken de her undersøgelser der går ti år tilbage har intet med

kan vi trygt lave kvælstofpuljer til vores akvakultur det der er mærkeligt er jo at det er som om man sidder på den her høje moralske hest i de partier

asien hvor man sviner miljøet

man ikke har styr på tingene så kan de fisk komme til danmark kan vi få en global miljøpåvirkning

man sidde her med rene hænder det er jo det der gør det næsten umuligt at lave politik med både radikale venstre og til tider enhedslisten fordi man sidder og på den her meget meget mærkelige måde

landbrugspakken så kan man jo sagtens fra venstrefløjen sige at det kan man ikke engang gøre man kan stille spørgsmål ved alting men lad mig minde om at europa kommissionen har accepteret den måde vi agerer på og det er direktivmæssigt medholdeligt og det plejer sågar de radikale jo at støtte op om så jeg har ingen bekymringer ved det her skal vi i den grad

at eu har godkendt de danske vandplaner

sagde ikke godkendt til fru ida auken jeg sagde at de har accepteret det vi foretager os derfor har de givet os en kvægundtagelse derfor er der ikke rejst nogen

en forfærdelig aftale i to tusind og tretten hvor

lod den største udleder til helcom nemlig polen slippe for

forpligtet til at imødegå sin egen udledning mens fru ida auken så har vist at danmark kunne reducere yderligere

råderum

her lever vi op til de internationale forpligtelser vi har som land

er accepteret af europa kommissionen

en etårig kvægundtagelse på plads men så siger ministeren også at der jo efterfølgende er kommet den her jeg

er ministerens egne ord miljøpolitiske katastrofe altså fejlmålinger gennem ti år som jo i virkeligheden har tegnet et glansbillede eller i hvert fald

sted overvurderet hvor meget plads der var til

lempe i forskellige sammenhænge

derfor jeg stiller spørgsmålet nu efter kvægundtagelse og efter de ting der har bragt

så kommer den her nye miljøpolitiske katastrofe

kan være så sikker på at man i

har haft målinger vi ikke hundrede procent har kunnet regne med det er den miljøpolitiske katastrofe

vi så bedt aarhus universitet om at sandsynliggøre

det realbillede vi skal have så og hvis det viser sig at der er nogle procenter der er fejlagtige der

højde for det i forhold til den tredje planperiode som vi skal ind i i årene to

syv og tyve og håndtere den miljømæssige udfordring dér

tænke mig at vide om ministeren også har konfirmeret med eu systemet det er den måde man kan arbejde med det her på jeg spørger selvfølgelig

om målrettet regulering besluttede at lave en midtvejsevaluering i

skyldige hensyn til hvis der var virkemidler der ikke virkede efter hensigten eller lempelser der var vurderet for lave i forhold til hvad de

kompensation der ligger i fødevare og landbrugspakken er det her et regnestykke der går op hvad der så måtte vise sig i

men men det jeg mener med det er

kan kan være rigtig svært for

på kvælstof der kommer

havbrug

kystvandenes samlede økologiske tilstand

bekræfte at det er noget med at man hælder kvælstof ud i vandmiljøet

christian poll beskriver det vi har et fantastisk setup

at håndtere miljøbelastning i forhold til miljøgodkendelse osv

det var jo netop det med de to adskilte sager jeg ville sætte spørgsmålstegn

derfor er det ikke to adskilte sager men én

som jeg ser det her kort over kystvandenes samlede økologiske

gøre noget klart for mig hvis man har lavet en landbrugspakke

af nogle beregninger som viser sig ikke at holde hvordan kan man så sige at det

et lovforslag som indebærer udledning af mere kvælstof det

det andet er at ministeren henviser til at hvis det så viser sig alligevel ikke rigtigt at holde og vi når til tredje planperiode sådan

det ministeren siger så må man jo se på

jamen det er jo en fuldstændig almindelig præmis i vores arbejde med vandområdeplanerne at man gør status hvis det viser sig at man ikke når de mål man skal nå også fordi det jo er en langvarig periode og proces

er jo derfor vi har forskellige vandplanperioder og laver midtvejsevaluering og så videre

der er visse dele af vores vandmiljø hvor vi ikke når i mål med det

usikkerhed en stor alvorlig usikkerhed og

i vandområdeplanarbejdet når vi sætter en proces i gang i perioden to

en og tyve skal vi reducere et mål for kvælstof fosfor vi afsatte tror jeg fire

men vi ved ikke med sikkerhed om vi når de mål og det er jo derfor man ser på det her i en proces over år og at man kan flytte indsatser

det der ligger inden for direktivet at man kan gøre det og derfor har vi jo udskudt seks tusind to hundrede

ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes tirsdag den tyvende marts klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside jeg skal øvrigt henvise til